indstilling fra grupperne om disse valg navnene på de valgte kan findes på folketingets hjemmeside

samtidig er der fra grupperne fremkommet forslag om valg af formand og næstformand der er kun bragt én i forslag til hver af disse poster

møder i salen er som bekendt ikke ensbetydende med at arbejdet ligger stille der vil som sædvanlig jævnligt være møder i folketingets stående udvalg ligesom der vil være andre arrangementer som medlemmerne er engagerede i jeg ønsker alle medlemmerne en god og aktiv sommer og samtidig vil jeg gerne takke alle og vores ansatte på christiansborg for deres indsats i det forløbne folketingsår